herre dennis flydtkjær

stor grad af lovsjusk

man er gift eller man er ugift men selv for de ugifte rammer den også forskelligt alt efter om det er manden eller kvinden

bliver parret modregnet men hvis parret er ugift

men her stopper forskelsbehandlingen ikke for hvis det er et ugift par hvor manden har indtægten bliver parret ikke modregnet i børnechecken men hvis det omvendt er kvinden der har indtægten

er helt galt at vi her i folketinget vedtager lovgivning der rammer så vidt forskelligt

dansk folkeparti er derfor selvfølgelig modstandere af at man vedtager en lov

præg af lovsjusk og derfor har vi også stillet et ændringsforslag

det håber jeg at folketinget vil støtte op om det her er jo et klart angreb på ægteskabet fordi det bedre kan betale sig ikke at være gift men det er også en klar diskriminering af kvinden

man behandler både gifte og ugifte på samme måde jo tak de får den samme behandling men resultatet er vidt forskelligt det kommer

spørgsmål tredive hvor ministeren fortæller at man ikke selv kan bestemme om det er manden eller kvinden som skal have den her ydelse som udgangspunkt er det jo altid kvinden

står der kun tilbage at det er kvinden

med den her lovgivning skatteministeren har så været ude

svar til skatteudvalget og skrevet at han er klar over at der er en række uhensigtsmæssigheder der

meget dårligt stykke politisk håndværk at man først kigger på en løsning efter at man har

at man på den måde laver lovsjusk hvis vi skal

lovgivning finder vi selvfølgelig

januar to tusind og fjorten

af l en hundrede og fire og halvfems så folketinget i stedet for udskyder behandlingen af det

kan opfordre de andre ordførere til at

partierne bag skattereformen som tager ordet i dag

meget interessant at høre deres holdning til om det var noget

man undgik den her store grad af lovsjusk

så er der l en hundrede og halvfems

stærkt utilfredse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget

ikke har givet fyldestgørende

samme tendens gør sig gældende i skatteministerens besvarelse på flere henvendelser fra borgere og organisationer

af ligningslovens § tre og tredive a skatteministeren har på ingen måde været villig til at give skatteudvalget de oplysninger som er nødvendige for at folketinget

om forslaget

mest oplyste grundlag

bag skattereformen føler sig i stand til at stemme for

et eksempel op det er svaret på spørgsmål

en ophævelse af ligningsloven § tre og tredive a vil medføre for danske virksomheders omsætning

eller ikkesvaret lyder vækstdagsordenen er meget vigtig for

at den skattereform der nu bliver gennemført understøtter væksten i danmark og på sigt bidrager til at øge beskæftigelsen med mere end femtentusind personer det var første afsnit hvor man ikke

samtidig understøtter skattereformen også en

erhvervslivets topprioritet mål nemlig ønsket om at nedsætte skatten på arbejde således at

konkurrenceevne og eksportmuligheder forbedres jeg tror alle kan høre at der ikke er svaret på spørgsmålet endnu det sidste og tredje afsnit lyder endeligt kan så man vælge som spørgeren gør

element ud denne fremgangsmåde er jeg ikke enig i skattereformpakken er og bliver en helhed

der bliver overhovedet ikke svaret på spørgsmålet uden at have

svaret på et eneste alle organisationer

samme problemstilling bare i forhold til hvor mange arbejdspladser

mindskes her henviser ministeren bare til svaret på det spørgsmål jeg læst op hvor der altså ikke bliver svaret på noget som helst det er stærkt kritisabelt at vi

ikke kan få svar på de spørgsmål vi har brug for for at være fuldt oplyste om

tage ordet i dag og tage debatten om de her skadelige effekter

vedtage lovgivning på det mest oplyste grundlag og det gør vi bestemt ikke i det her tilfælde

er vi modstandere af afskaffelsen

og tredive a da omkostningerne ved afskaffelsen

hen er alt for store afskaffelsen af paragraffen vil alt fra erhvervsliv til kirkelige organisationer universiteter nødhjælpsorganisationer og så videre stort set alle høringssvar i det her tilfælde

en lammende kritik og siger hold hold

fire og tyve af landets største virksomheder som advarer imod den her lovændring

står bag skattereformen nogle af de negative konsekvenser

at virksomhedernes konkurrenceevne bliver forringet dramatisk det bliver sværere at finde medarbejdere der vil tage en tørn i udlandet

der ansættes udlændinge til at udføre danske projekter i udlandet hvilket gør at danske medarbejdere mister værdifuld udenlandsk viden og erfaring i dansk folkeparti er vi ret sikre på og tror ligesom alle høringssvarene

klart vil undergrave det forventede skatteprovenu

som fjerner denne del af lovforslaget

så vil jeg springe videre til l

indeksering af afgifter her er nogle væsentlige problemstillinger som taler imod dette lovforslag en

den her grænsehandelsrapport nu hvorfor må vi ikke vide hvad effekten af grænsehandelen har de sidste par år så vi kan lovgive på det rigtige grundlag

kommet i juni måned men bliver ved med at blive udskudt og tro mig om

arbejde på at vi inden tredjebehandlingen på torsdag kan få klarlagt

så vi lovgiver på et ordentligt grundlag en anden væsentlig problemstilling er at vores nabolande

indekserer deres afgifter i tyskland har de ikke hævet deres afgifter på øl de sidste tyve år og tyskland har ligesom sverige slet ikke nogen afgift på læskedrikke

mere og mere grænsehandel mindre skatteprovenu og tabte arbejdspladser

for i dansk folkeparti synes vi at vi skal bevare de her arbejdspladser i danmark så derfor burde man

tilstræbe at få bragt grænsehandelen ned og få nogle af de

helt hårde afgifter bragt ned i stedet for op omfanget af

er fuldstændig løbet løbsk det er sådan nu at hver fjerde øl sælges syd for grænsen og hver tredje sodavand sælges syd for grænsen der kom også en opgørelse

oppe på at syv og halvtreds procent af alle danskere inden for det seneste år

vi får den her grænsehandelsrapport inden vi vedtager lovene ved tredjebehandlingen så vi kan få syn for hvordan

snakker om at man vil afskaffe fedtafgiften når vi med l en hundrede og syv og halvfems forhøjer den med femten procent frem mod to tusind og tyve

kontanthjælpsmodtagere bistandsmodtagere en hel del folkepensionister og andre for at give skattelettelser til dem der tjener allermest gennemsnitligt sådan

kun til ændringsforslagene

børne og ungeydelsen som skal reduceres for dem der tjener mest det er så dansk folkeparti der har foreslået

det er jo derfor jeg tager ordet man har stemt for den ene skattepakke efter den anden som har givet de største skattelettelser til dem der er rige og taget fra dem der har mindst allerhøjst sørget for at der var nogle af

dem der har mindst altså en omfordeling af dramatisk karakter

logisk nok at man så kommer her i dag og siger

fratages noget ved at man reducerer deres børnecheck

at vores holdning er at

at alle dem der har børn skal behandles lige og det betyder også at vi siger at

skal lave skattestigninger for dem der betaler mest

skattestigninger til dem der har de højeste lønninger skal betales af alle uanset om de har børn eller om de ikke har børn men den logik der ligger

tage penge fra hverken den ene gruppe eller den anden gruppe og det der ligger bag regeringens

tage penge fra de rige der har børn

give skattelettelser til de rige der ikke har børn det er vi lodret imod den filosofi støtter vi ikke så derfor støtter støtter vi dansk folkepartis og liberal alliances ændringsforslag om at man

skal tage fra alle rige efter vores

fri adgang uanset indkomst og vi mener også at

skal det gives til alle uanset indkomst det er vores princip og derfor stemmer vi for det forslag der er kommet

liberal alliance og dansk folkeparti men undrer os over den profil som

l en hundrede og fem og halvfems

betyder at alle der har skattepligt til danmark skal betale skat i danmark

mest gavner virksomhederne hvor de kan sørge for ligesom de gør på skibene at dem der er ansat

under dis ordningen på skibene

at rederne har kunnet betale mindre i løn sådan at nettolønnen efter skat var den samme

skal betale skat og har man så brug for at få tilskud af den ene eller den anden art får man det

finansloven og ikke ved at man har et

eneste vi har hørt om den ordning som

har bekymret os lidt er bistandsorganisationer altså dem der laver udviklingsarbejde i

dag jo indrettet sig på den måde at når de udbetaler penge i løn

det som vi vi hører fra bistandsorganisationerne er at de har indrettet sig på en måde så de kan udbetale løn til folk som nettoløn altså uden skat og hvis det er sådan at man laver en beskatning af de lønninger

det lyder sådan set fornuftigt det synes jeg også virksomhederne skulle gøre i almindelighed

har vi selvfølgelig det problem at de lige pludselig lave mindre udvikling ude i de fattige lande end de kan i dag og derfor er vores opfordring til regeringen

bistandsorganisationerne bliver kompenseret for det her at man altså sørger for at

bistandshjælpen bliver øget således at der kan udbetales

måtte få ind i skat på grund af den her lovændring vi ønsker altså ikke at forringe bistandshjælpen

som vi støtter men vi ønsker at virksomhederne betaler den løn der er reel på samme måde som lønnen betales til alle andre så det var bare en begrundelse for

og df om børne og ungeydelsen vi stemmer imod forslaget om

den ikke gav færre penge til offentlig velfærd hvor

den tager penge fra de fattigste i samfundet for at give skattelettelser til dem der har mest

alle de skattereformer som dansk folkeparti

entydigt har taget fra de fattigste

at give skattelettelser til de allerrigeste det kan dansk folkeparti ikke tale sig

skal de svage borgere have oprejsning for det

sagt klart og tydeligt vi har også sagt

den urimelighed der bliver begået over for dem

dansk folkeparti men jeg går ud fra at enhedslisten også har fået det her

skal udviklingshæmmede virkelig betale for skattelettelser hvor de slutter af med jeg kan ikke erindre at have oplevet et lignende angreb på samfundets mest udsatte og sårbare borgere i de mere end ti år jeg har været formand for landsforeningen lev i mine øjne repræsenterer skattereformens finansieringsmodel et bekymrende værdiskred hvor det ligefrem tilstræbes at mennesker som er ude af stand til at forsørge sig selv

brev fra en handicapforening som siger at de

ikke har oplevet noget lignende i de sidste ti år så

en handicaporganisation som siger det her

det kan ikke udelukkes at den nuværende reform der ligger på bordet

endda sikker på for eksempel det med at ville tage fra de arbejdsløse og tage fra efterlønnerne fra

forskellige former for det vi kalder overførselsindkomst

værre end det vi har set tidligere det er jeg helt med på men det ændrer jo ikke ved at dansk folkeparti igennem ti år

asociale skattereformer som hver eneste gang har givet skattelettelser til de rigeste i samfundet

indkomstreguleringen af børnechecken tages ud først vil

er skuffende at regeringen har valgt at negligere vores ønske om at få lovforslaget delt der er ingen som helst naturlig grund til at man skal behandle en forhøjelse af grænsen for betaling af topskat sammen med en indkomstregulering af børnechecken ingen som helst så når et parti i folketinget beder en regering om om man ikke kan behandle de to ting hver for sig burde man bare gøre det

den her regering har slået sig op på at ville overholde alligevel nægter regeringen at dele det her lovforslag nuvel folketinget får mulighed for at pille det ud ved den her afstemning om ændringsforslag grunden til at vi har stillet det

vi mener at børnechecken er en rimelig offentlig ydelse

der er ikke så mange offentlige ydelser som jeg nødvendigvis mener er rimelige

at den er en kompensation for et skattefradrag som børnefamilier ikke får

at når to mennesker indgår ægteskab kan manden forsørge konen eller konen kan forsørge manden og hvis den ene ikke har en indtægt

den anden overtage retten til at udnytte vedkommendes personfradrag en sådan forsørgerpligt gælder også

de burde have som kompensation for det uddeler man en børnecheck og derfor er børnechecken rimelig uanset om den gives til fattige eller gives til rige er den rimelig fordi den er en kompensation

den marginale beskatning af folk i det her samfund fireogfyrretusind mennesker kommer til at få en marginalskat på syv og halvtreds

svarer til en marginalskat der ligger knap to procentpoint højere end i

ved en lavere indkomstskat her gør man det omvendte

få færre penge end hvis man ikke gør det de økonomiske vismænd har vurderet

i det her samfund allerede betaler så høje skatter at man ville få flere penge i statskassen hvis man sænkede deres skatter

laver alle mulige krumspring for at undgå den så man i virkeligheden får færre penge i statskassen end hvis skatten havde været lavere

folketinget vedtager

ikke flere penge i statskassen hvis man lytter til den højeste økonomiske ekspertise i det her land som er de økonomiske vismænd som regeringen har udpeget

ikke alene forkert det er også decideret dumt

derfor vil vi gerne have at folketinget stemmer for ændringsforslaget al fornuft tilsiger at man burde gøre det al retfærdighed tilsiger at man burde gøre det og derfor forventer vi selvfølgelig at alle fornuftige og retfærdige partier

der stemmes om

afstemningen slutter for stemte syv og tyve

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og tre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet den næste afstemning

l en hundrede og fem og halvfems der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter for stemte nitten

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en

og syv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

afstemningen slutter for stemte nitten

er forkastet

sig om afstemning vedrørende lovforslag l en hundrede og seks og halvfems ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget

lovforslaget deles i to lovforslag deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

sytten og en og tyve tiltrådt af et flertal

der stemmes herefter om ændringsforslag nummer atten

af et mindretal tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte nitten

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter for stemte nitten

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tyve af et mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter for stemte tyve

sig om afstemning vedrørende lovforslag l en hundrede og syv og halvfems ønskes afstemning om ændringsforslag

de er vedtaget så drejer det sig om afstemning vedrørende

og ni og halvfems ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget om at lovforslaget dels i to lovforslag

deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag

fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte

syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget

der er som bekendt stillet forslag om at lovforslagene henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg

kan vi ikke forstå hvorfor regeringen ikke har nikket anerkendende til at det

gør hvis man kigger på sagsbehandlingen bagudrettet

det blev sendt i høring som to forslag og derfor finder vi det helt oplagt at

behandlet som to forslag

sige meget om forslagenes indhold og

hvornår det blev sendt i høring det var i en sommerferieperiode

som man også havde lagt op til da man sendte det i høring men det vi kan se er det der måske ligger til grund for det her

man skal behandle det her som ét forslag er nok mere er fordi man ønsker at lave et drilleforslag omkring ældrechecken

dansk folkeparti har været bannerfører for

er et produkt af dansk folkepartis hårde arbejde for de ældre i det danske samfund og vi bakker selvfølgelig stadig væk op

at pakke ind i alt muligt andet

derfor håber vi selvfølgelig også i folketingssalen vil sige

deles op så partierne får mulighed for at afgive deres stemme på et rigtigt grundlag og

om to forslag

og vi går til afstemning der var alligevel en der ønskede at udtale sig herre frank aaen

krav på at få et svar

lovforslaget skal deles eller ikke deles fra regeringen

er fuldstændig enig i det

særlig i forhold til den historik som netop det her forslag har haft men det kan vi nok ikke forvente

slutter for stemte otte og tyve

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget det er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer to uden for betænkningen af social og integrationsministeren som vedtaget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget